nummer v halvtreds af trine bramsen jeppe mikkelsen karina lorentzen

af peter skaarup jakob engel schmidt simon emil ammitzbøll og tom behnke bortfaldet

er der nogen

ud på at man vil lave et pålæg om at børnene skal opholde sig i danmark for at børne og ungeydelsen

ganske rimeligt vi har ved andenbehandlingen stillet et

ni timer om ugen det ændringsforslag faldt desværre ved andenbehandlingen

gult til det her lovforslag vi synes det er ganske rimeligt

at børnene skal opholde sig i danmark derfor kan vi ikke stemme nej til forslaget

ja til forslaget så derfor

problemstillingen er vel ikke blevet mindre vigtig eller hvad jeg vil i hvert fald især gerne bede venstre og konservative og nu også dansk folkeparti om at høre grundigt efter for nu er det jo i disse partiers magt at få sat et punktum for den her debat om børnechecken her i folketinget situationen er jo følgende regeringen har stadig væk ikke fremsat noget noget lovforslag som skal justere vko loven om børnepenge så den retter ind i forhold til regeringens opfattelse af eu retten det skyldes den enkle omstændighed at de ikke har kunnet skaffe sig et flertal

om at stemme for deres lovgivning hvis regeringen ville være med til en massiv styrkelse af kampen mod social dumping det tilbud har åbenbart ikke regeringens interesse

et beslutningsforslag b tres der pålagde regeringen at administrere i overensstemmelse med gældende dansk lov

regeringen skal ikke følge et beslutningsforslag der er i strid med eu retten men til gengæld har skatteministeren jo sagt meget klart

vil regeringen følge det de borgerlige partier har under udvalgsbehandlingen stillet et ændringsforslag til enhedslistens lovforslag fordi de gerne vil genindføre optjeningskravet

diskriminere danske og udenlandske statsborgere

de borgerliges forslag jo ville blive pålagt at betale det samme i skat som os andre men uden at få de samme rettigheder

står tilbage som det blev fremsat

vil fastholde deres modstand mod enhedslistens lovforslag for vi har ikke fået signaler om noget andet med den

som herre claus hjort frederiksen sagde

det er lige netop pointen i enhedslistens forslag nemlig at der skal administreres i overensstemmelse med det der hele tiden har stået i den her lov også i vkos udgave nemlig at det er en forudsætning for at få udbetalt børnecheck og børnetilskud at barnet opholder sig her i landet så nu skal de borgerlige partier altså vælge om de vil støtte enhedslistens forslag også selv om det ikke helt lever op til det de gerne vil eller om de vil sidde på sidelinjen og være sure

må vi jo konkludere

som var beregnet på at fiske stemmer ved det eu valg der lige er overstået men hvis enhedslistens forslag bliver forkastet af regeringspartierne og sf sammen med v og k

at ingen af partierne har lyttet til det signal som vælgerne

afsendte ved det eu valg vi havde i søndags

meget klart sagde at vælgerne er dødtrætte af eus indblanding i vores regler om velfærdsydelser men det kan

skal trykke på knapperne

jeg fik ret i mine forudsigelser om hvor interessant emnet er i dag

optjeningsprincippet i sin fulde helhed

for eu har et optjeningsprincip i forhold til adgang til

at vi sad i regering eller ønsker at støtte i forhold til enhedslistens

handler om

at selv om der konstateres et flertal for forslaget b tres har det ikke nogen praktisk betydning og at

de få gennemført et lovforslag hvor i hvert fald en del af

fortolkning af reglerne nu kan føres ud i livet fordi skatteministeren har sagt at hvis der er flertal for enhedslistens forslag så vil han respektere det og administrere i overensstemmelse med det og jeg forstår da så ikke at man ikke benytter

den chance der er når nu man har konstateret at der ikke er flertal for ens eget

så vil han respektere det og føre det ud i livet

der så vil blive administreret i overensstemmelse med

en meget vigtig forudsætning der er i den lov og

jeg troede at venstre og konservative var enige i nemlig at en forudsætning for at få udbetalt børnecheck og børnetilskud er at barnet opholder sig her i landet men det vil man så alligevel ikke

at enhedslistens ordfører siger at det her ikke er vigtigt

efter valget det er det faktisk det er utrolig vigtigt

enige med

også at opretholde

skabes flertal for at pålægge regeringen at administrere i overensstemmelse med venstres konservatives og dansk folkepartis ønsker men der kan skabes flertal hvis

med en anden vigtig præmis der står i den her lov nemlig at det er en forudsætning for at få udbetalt børnecheck og børnetilskud at barnet opholder sig her i landet

man kunne jo bare høre på ordførerens ordførertale for lidt siden at det er vigtigt for dansk folkeparti så forstår jeg simpelt hen ikke hvorfor man stemmer gult

det betyder at man diskriminerer både udenlandske og danske statsborgere de skal betale det samme

men de kan ikke få de samme rettigheder det holder jo simpelt hen ikke men vil de partier ikke nok forholde sig til virkelighedens verden som er at nu har man chancen for at pålægge regeringen at administrere i overensstemmelse med en meget vigtig præmis der er i den her lov hvorfor vil man så ikke det så er det vi tillader os at konkludere at så er det måske til syvende og sidst

er tilfældet er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

betragter jeg dette som vedtaget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

forkastet

til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse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

det er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet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

det er erhvervs og vækstministeren

og kommuners og regioners deltagelse i selskaber jeg er enig i at det er vigtigt at kommuner og regioner deltager i udviklingen af nye produkter til gavn for samfundet det er også baggrunden for at vi i de senere år flere gange har ændret den pågældende lov ændringer skal blandt andet ses i lyset af et ønske om at sikre privat medejerskab

kommunale og regionale selskaber og at styrke det offentligt private samarbejde

forslag at det ikke længere skal være et krav for at kunne oprette et selskab at der skal være en privat ejerandel på fem og tyve procent for det andet foreslår enhedslisten at lovens grænse på maksimum halvtreds

for andre end kommuner eller regioner afskaffes for det tredje foreslås at kommuner uden begrænsning eller skelen til eus direktivkrav skal kunne udføre alle slags opgaver for andre offentlige myndigheder uden krav om udbud eller selskabsdannelse og endelig foreslås det at ophæve lovens krav om at et selskab ikke kan varetage en opgave som tidligere har været udliciteret

der er flere grunde til at

jeg ikke mener at vi skal gå videre ad det spor som enhedslisten foreslår for det første findes der i dag

lovens rammer for udførelse af opgaver

der søges dispensation både fra kravet til den private ejerandel og fra omsætningsgrænsen som enhedslisten berører i forslagets to første dele der er siden to tusind og tolv kun modtaget én dispensationsansøgning og det mener jeg er udtryk for at

begrænset af lovens rammer det fremgår desuden udtrykkeligt af loven at udliciterede opgaver faktisk godt kan hjemtages til et kommunalt eller regionalt selskab

for det andet er kravene til hvornår en opgave skal i udbud fastsat i eus udbudsdirektiv vi kan derfor ikke generelt undtage opgaver fra kravet om udbud

endelig har regeringen som tidligere nævnt løbende tilpasset loven

kommunernes og regionernes behov således at der er sket lovændringer i to tusind og elleve to gange i to tusind og tolv og senest i år med ikrafttræden

regeringen deler naturligvis enhedslistens ønske om at kommuner og regioner skal være aktive spillere i udviklingen af samfundet

samtidig regeringens opfattelse at et godt samarbejde mellem

kan bidrage til at sikre en effektiv opgavevaretagelse og en løbende udvikling af de offentlige ydelser lov nummer fem hundrede og otte og fyrre er de senere år blevet ændret flere gange med henblik på at forbedre kommuners og regioners

lovændringer har dog endnu ikke fuldt ud haft effekt endvidere har behovet for dispensationer som nævnt været meget begrænset jeg mener derfor ikke at der er grundlag for at gennemføre yderligere lovændringer på nuværende tidspunkt

opfylde det formål som som jo er at vi gerne ser et øget

set at vi har haft en intakt holdning hele vejen igennem

ændringer af lovgivningen her som ikke har haft tid til

konkurrenceudsætte opgaverne dermed er begrænsede vk regeringen styrkede derved

indgå i selskaber sammen med private aktører

konkurrenceudsættelse af skattefinansierede opgaver

et effektivt værktøj til at sikre at opgaverne bliver løst

mest hensigtsmæssigt og billigst muligt konkurrenceudsættelsen kræver imidlertid at der eksisterer et reelt marked

offentlig privat samarbejde være et fint alternativ der netop sikrer

bliver anvendt bedst muligt for flest muligt samtidig med at opgaven også bliver løst til den bedst mulige pris det er de erfaringer

vi gerne ser samtænkt med muligheden for at offentlige myndigheder kan indgå i selskaber

grundlag for netop at konkurrenceudsætte konkrete opgaver og

at verdens største offentlige sektor skal være endnu større tværtimod

at vi kan sikre en mere effektiv offentlig

det er kvaliteten der er i centrum og det kan man blandt andet sikre

for at kommunerne kan indgå i selskabsform sammen med private aktører såfremt offentlige myndigheder skal udbyde ydelser på et privat marked så skal det naturligvis foregå på lige og retfærdige konkurrencevilkår og der vil enhedslisten så ophæve de krav til offentlige myndigheder og dermed

en ulige og uretfærdig konkurrencesituation mellem det offentlige og de private det kan vi i venstre i

men det må de jo selvfølgelig stå på mål for jeg står på mål for at jeg synes det er nogle udmærkede

fik gennemført nemlig l fem hundrede og

rammen for hvordan kommuner og offentlige myndigheder kan indgå i selskabsform for det skal ikke bare ske sådan

det skal ske ud fra en ramme og ud fra de betingelser der nu engang blev sat i den lov det kan vi stadig væk stå på mål for

også derfor vi siger at vi synes det fint at enhedslisten har et andet

bare ikke enige i det fordi vi mener at det er væsentligt at det offentlig private samarbejde både

skal man spørge forskellige steder

det ikke nok man bare gå hen i den første den bedste butik og siger jeg tager det ned fra hylden som der nu engang måtte stå på hylden

få for prisen eller man går hen og siger jeg vil have den her kvalitet hvad koster det det synes

derfor jeg synes at det der ligger i den oprindelige

de rammer der bliver sat op for det offentlig private samarbejde

er offentlig privat samarbejde vigtigt det offentlige og private er

når den offentlige sektor og private virksomheder samarbejder og lærer af

med til at gøre det lettere for kommuner og regioner at udføre opgaver for andre offentlige myndigheder og at deltage i selskaber med private aktører i det tiltag som

faktisk tror at loven i sin nuværende form med sine mange fleksible dispensationsmuligheder giver regionerne og kommunerne nogle rigtig gode rammer

forslaget handler om kommuners og regioners mulighed for at deltage i såkaldte l fem hundrede og otte og fyrre selskaber

af sådanne selskaber der må gå til andre end kommuner og regioner vi har som enhedslisten også selv nævner i bemærkningerne allerede hævet omsætningsgrænsen for salg til andre end kommuner og regioner fra fem og tyve til

det har styrket kommuners og regioners mulighed for at deltage i de her selskaber

er ikke mere end to år siden vi lavede den her ændring og vi synes ændringen faktisk er fornuftig og bør fastholdes

af lovforslaget handler om de opgaver som kommuner og regioner udfører for andre myndigheder her foreslås det at kommuner og regioner skal kunne udføre

med enhedslisten og andre partier taget en række initiativer vi har hævet grænsen for kommuners mulighed for at udføre opgaver for andre kommuner uden at opgaven

samme muligheder for at løse opgaver for andre offentlige myndigheder uden at de skal udføres i selskabsform

modsætning til de

folketingssalen for hvem det

med at privatisere ting er en målsætning i sig selv

har vi socialdemokrater mener jeg en langt mere pragmatisk tilgang til at se på snitfladen og grænserne mellem

vi siden vi overtog regeringsansvaret har styrket kommuners og regioners mulighed for at samarbejde på tværs og i offentlig private samarbejder det har vi gjort

med enhedslisten og med liberal alliance og andre så

ligger nu er fornuftig og afbalanceret og derfor

daværende socialdemokratiske ordfører

hen ikke hvorfor man ikke går hele vejen og støtter enhedslisten i at fjerne de begrænsninger der ligger på kommunerne normalt går socialdemokraterne jo ind for

holder i hvert fald lange taler om det kommunale selvstyre for eksempel når enhedslisten gerne vil have indført velfærdsrettigheder nej det må man ikke for det kommunale selvstyre men man må gerne tvinge kommunerne ind i nogle ganske bestemte rammer

faktisk at det kan være en fordel at man også

sammenligne det lidt med ønsket om mere konkurrenceudsættelse i kommunerne

kommunerne konkurrenceudsætter forskellige opgaver

jo ikke med den bagtanke at det partout skal være

det er lige så meget fordi kommunerne også skal se indad og finde ud af om man faktisk bruger pengene på den rigtige måde vi har faktisk set eksempler på

mere kvalitet for de samme penge så vi synes faktisk at

mange penge

at finde den rigtige balance mellem at sikre at det offentlige kan være

med i et udviklingsarbejde men ikke samtidig

simpelt hen meget meget ulige konkurrencevilkår hvis den ene aktør kan lave private selskaber og have skatteborgernes penge

og synes det er en god idé at der er visse begrænsninger på hvad kommuner og regioner kan

derfor kan vi heller ikke støtte enhedslistens konkrete forslag jeg vil gerne pege på

krav om at der skal

ejerandel på fem og tyve procent for at oprette

står i vejen men her kan man også søge dispensation som ministeren sagde tidligere

noget der tyder på at det er et kæmpestort problem

løse problemer der ikke eksisterer

er ganske fornuftig derudover

et forslag fra enhedslisten om at kommuner skal kunne udføre alle slags opgaver for andre offentlige myndigheder uden udbud

skal kunne varetage en opgave som tidligere har været i udbud her kommer vi simpelt hen i nærheden af eu lovgivningen hvor vi jo selv har været med til

stå ved de aftaler vi laver og den lovgivning vi laver også internationalt og derfor kan vi heller ikke støtte

skal løse problemer som ikke eksisterer

blevet dokumenteret et behov for at

bare interessant at man vedtog den lov i sin tid

der var ikke noget dokumenteret behov for at indføre de begrænsninger

gerne høre det men det var der jo ikke dengang så vil jeg bare stille det sådan helt banale spørgsmål hvorfor

ikke overlade til kommunerne selv i langt højere grad at finde ud af hvad rammerne skal være for deres samarbejde med det private

grundlæggende ting til rådighed for borgerne er nogle der kan være med til at holde et socialt sikkerhedsnet under folk og at vi har den bedst mulige offentlige service men man skal jo ikke ud og være en stor

aktør som kan eksportere til kina og japan og alt muligt det må man gøre sammen med private og sørge for at ens viden kommer

er en rimelig konkurrence i det her land ellers

synes at det offentlige skal udvikle sig vi siger at det det ikke må udvikle sig til er

en virksomhed vi synes ikke det offentlige skal blive en virksomhed og tjene penge så derfor har vi sat nogle grænser og vi siger det er virksomhedernes opgave at tjene penge og lave forretning og det er det offentliges opgave at sørge for nogle grundlæggende tilbud og muligheder for borgerne og der er et meget spændende samspil i gang som vi støtter helhjertet og varmt men vi siger at selvfølgelig skal det ene være det ene og det andet

være det andet det offentlige være en virksomhed og virksomhederne skal ikke

det offentlige så der er gode muligheder for at holde de to ting ude fra hinanden men samtidig få dynamikken når man spiller godt sammen og

vigtigt at det offentlige og private samarbejde bygger på principper og beslutninger om frivillighed og bedst og billigst hos kommuner og regioner for vi har

i modsætning til vko regeringen der gennemførte loven i to tusind og seks en tillid til det kommunale og regionale selvstyre derfor synes vi også at det selvfølgelig under skyldig og gyldig hensyntagen til den eksisterende eu ret kunne være en rigtig god idé for det første at rulle de faste procentgrænser i forhold til privat ejerandel tilbage hvis kommuner og regioner ønsker at oprette

for det andet at ophæve kravet om at produktion til andre offentlige myndigheder på en tærskelværdi over

altid skal foregå i et selskab vi synes det er en god idé at tvangssalg af kommunale og regionale successelskaber ophæves og vi synes det er en god idé at det

bliver muligt at indlicitere tidligere udliciterede selskaber så i sf ser vi frem til den fortsatte udvalgsbehandling af det her forslag som vi støtter og i udvalgsbehandlingen kan vi altså også få afklaret eventuelle

det skal jo ikke stå i vejen for at vi kan gennemføre nogle forbedringer og give kommunerne noget mere frihed på det her område så det vil vi granske nøje sammen med ordføreren det bliver desværre kun en lille studiekreds kan jeg høre men det er da bedre end ingen

når man tillader det så meget som enhedslisten vil gøre vi frygter at skatteydernes penge vil blive brugt til offentlige

i tilfældet med combus

og det trafikministerium som ejere af et offentligt ejet busselskab gik ud i konkurrence med private virksomheder og vandt i konkurrence med private virksomheder på urealistiske priser som viste sig at være subsidieret af det offentlige hvorefter

da det så blev opdaget firmaet gik nedenom og hjem og skatteyderne tabte en masse penge det er ikke det offentliges opgave at drive privat erhvervsvirksomhed det er det ikke fordi vi har private erhvervsvirksomheder til at gøre det meget bedre fordi det er meget bedre når der drives erhvervsvirksomhed at det er folks egne penge der bliver tabt altså de folk der har erhvervsvirksomheden i stedet for at det er skatteydernes penge der bliver tabt det er også sådan at den generelle regel er at folk er mere omhyggelige med deres egne penge end de er med andre folks penge

private erhvervsvirksomheder den fordel

politiker eller embedsmand går ud og driver privat erhvervsvirksomhed er med andre folks penge

erhvervsliv hvor der også bliver spekuleret med andre folks penge jeg mener at vi

været igennem en stor finanskrise det var bare for at svare på den del

ideologisk tilgang til det her det bliver vi ikke enige om men ved mange lejligheder er alle jo enige om at hylde det kommunale selvstyre

lade kommunerne derude selv finde ud af hvad der er bedst og så lade vælgerne ude i kommunerne afgøre hvem der nu har administreret tingene bedst

er at hvis en kommune driver sig selv på fallittens rand med fantasifulde erhvervsprojekter bliver regningen samlet

eller af staten i forskellige udligningsordninger forskellige bloktilskudsordninger og så videre og så videre så konstaterer jeg

enhedslistens syn på kommunalt selvstyre

den tendens at man kun hylder det kommunale selvstyre når det handler om ting som er rød politik men kraftigt er imod kommunalt selvstyre når det handler om alt andet end rød politik

have lov til at udvide sin aktivitet i det økonomiske liv i danmark det skal holde sig til serviceydelser over for borgerne og det skal det jo ikke engang fordi de skal jo også helst udliciteres og privatiseres

så jeg kunne jo beskylde ordføreren for det samme med modsat fortegn at det er ideologiske hensyn der afgør hvad man vil overlade til kommunerne at bestemme selv og det bliver vel egentlig konklusionen på hele den her

det kunne enhedslisten aldrig finde på hvis det var noget tilsvarende enhedslisten kunne aldrig finde på at sige vi har en lov om at der højst må være x antal elever i en skoleklasse lad os da tillade kommunerne at eksperimentere med at have flere elever i en skoleklasse det kunne enhedslisten aldrig finde på enhedslisten støtter kun kommunalt selvstyre til at føre rød

flertallet med støtte fra det radikale venstre indførte i kommunernes bevægelsesfrihed i to tusind og seks med den såkaldte lov

fem hundrede og otte og fyrre den lov betød i forhold til sin forgænger at det blev sværere og mere bureaukratisk for

at oprette selskaber der kunne udvikle producere og sælge varer og tjenester til både offentlige

almindelige forbrugere eller virksomheder ligeledes blev det sværere for

at udføre opgaver for andre offentlige myndigheder loven var ikke begrundet i et reelt eksisterende behov tværtimod blev der ikke i det forudgående udvalgsarbejde fremlagt nogen dokumentation for at de offentlige selskaber havde

derfor kunne det daværende kommunernes landsforening og amtsrådsforeningen heller ikke bakke op om loven lovændringerne

i det ideologiske synspunkt at det offentlige ikke må være en aktiv spiller i produktionslivet og at det private marked skal have lov

at skumme fløden fra offentligt oparbejdet

skulle der skabes et marked om nødvendigt med tvang konkret blev med lov nummer fem hundrede og otte og fyrre

indført en række benspænd for kommuner og regioner som den nuværende regering burde

vores beslutningsforslag lægger op til at disse benspænd afskaffes således at kommuner og regioner igen kan komme til at oprette selskaber og udføre opgaver for andre offentlige myndigheder

tvangsprivatiseringen skal ophæves der skal ikke være et krav om en privat ejerandel på fem og tyve procent

ophævet tvangssalget af kommunale og regionale succesvirksomheder den begrænsning betyder at så snart kommuner

regioner opbygger en succesvirksomhed

skal den tvangsprivatiseres da

fem hundrede og otte og fyrre klart siger at kommunen så skal sælge sin andel

der var ejet af køge kommune og region sjælland virksomheden blev så stor en succes at loven tvang regionen og kommunen til at sælge virksomheden i stedet for fortsat at kunne udvikle den til gavn for brugere ansatte og borgere

ophævet konkurrenceudsættelsestvangen kommuner og regioner skal kunne udføre opgaver for andre offentlige myndigheder uden at opgaven sendes i udbud også selv om den overstiger eus tærskelværdi tvang til selskabsgørelse skal ophæves der skal ikke være noget krav om at en kommune kun må udføre opgaver for andre offentlige myndigheder med en tærskelværdi på over en

kravet om at opgaver ikke må have været udliciteret

skal også ophæves der findes adskillige eksempler på at opgaver er hjemtaget fra private fordi pris eller kvalitet ikke har kunnet leve op til det aftalte eller forventede i den situation vil det være nærliggende at give opgaven til en anden kommune som har opbygget en kapacitet der giver stordriftsfordel og bedre og billigere opgaveløsning

at løse deres produktions og serviceopgaver på den måde som de finder bedst de skal ikke tvinges til at involvere det private erhvervsliv en ophævelse af begrænsningerne vil give kommunerne bedre muligheder for at skabe lokale arbejdspladser og sikre forsyningssikkerheden på et bæredygtigt grundlag hertil kommer jo at hele formålet med lov nummer fem hundrede og otte og fyrre var rent ideologisk

det skal sådan set være et springbræt til at man kan få flere private til at komme ind i den offentlige sektor

jo rene ord for pengene men der er ingen dokumentation for at privatisering skulle være bedre og billigere jo på rengøringsområdet kan det sikkert dokumenteres at det er billigere men det følges som regel af en ringere kvalitet enten fordi det offentlige har benyttet lejligheden til at sænke kvalitetsstandarden eller fordi det private simpelt hen bare ikke kan levere den fornødne kvalitet og under alle omstændigheder

pris på rygstykkerne af de ansatte gennem ringere løn og ansættelsesvilkår det er jo heller ikke dokumenteret at den offentlige sektor skulle være mindre effektiv produktivitetskommissionen har jo måttet indrømme

videnskabelig analyse af produktiviteten i den offentlige sektor de kan dårligt nok

at det offentlige stadig væk på en lang række områder udfører produktions og

høreklinikken i herning kommune hvor der ifølge den lokale udvalgsformand var trehundredetusind kroner at spare på årsbasis og eksemplet med kram madservice as viser at offentlig produktion kan være en effektiv og god forretning

at den skal forrente investeringerne med ti

så der kan uddeles overskud til private ejere overskuddet kan geninvesteres til gavn for borgerne og medarbejderne hvorfor må kommuner og regioner ikke have den mulighed fordi man med djævlens vold og magt vil indføre regler som tvinger kommunerne til at privatisere og som forhindrer dem i at være aktive spillere i forbindelse med produktion og levering af

to kommentarer til nogle af de indlæg der har været i debatten og som jeg takker meget for jeg synes det har været en

det er såmænd bare en kommentar til den radikale ordfører der nu har forladt salen men

enhedslisten for at vi ikke ville være med til udvikling af den offentlige sektor det vil vi meget gerne og vi har

adskillige forslag der kunne hjælpe i den retning vi har bare været modstandere af mange af de forslag som det radikale venstre

fordi de jo netop ikke handler om udvikling af den offentlige sektor men om afvikling af den offentlige sektor og der kan vi jo tage et enkelt stort ideologisk sammenstød

det var hun inkarneret modstander af fordi hun jo har en plan om at der yderligere skal kunne spares og skæres i hjemmehjælpen så der er to meget forskellige opfattelser af udvikling og afvikling af den offentlige

så har vi jo endnu en gang haft en interessant diskussion om det kommunale selvstyre og der vil jeg gerne bekræfte

herre ole birk olesen ja enhedslisten anlægger ideologiske synsvinkler på spørgsmålet om hvilke opgaver kommunerne har og hvilke rammer de har at løse dem inden for og min pointe var

eneste parti i det her folketing og det er fuldstændig

lov til at gøre ting som enhedslisten ikke selv ville

en grundlæggende forskel for os er det kommunale selvstyre et

i sig selv for enhedslisten er det noget man hylder når man kan bruge det til noget andet som er meget vigtigere det er sådan set en omgang fordækt spil at stå hernede og sige at vi andre ikke går ind for kommunalt selvstyre fordi vi ikke vil støtte lige præcis det her forslag fra enhedslisten når virkeligheden er

så må jeg bare afkræfte ordførerens påstand nu har jeg så ikke lige taget listen med men vi kan tage sidste gang vi behandlede

om forsøgskommuner

er et slag på tasken så måske kan ordføreren

en decimalfejl men enhedslisten anbefalede faktisk cirka halvdelen af de ønsker og

det principielt vigtige ting

gjorde at vi stemte imod hele forsøgspakken men vi bad altså om at få den delt op og jeg må bare sige at

nogen af de forsøg på den liste måske et enkelt eller to som enhedslisten syntes var en god idé så det passer jo ikke hvad ordføreren siger men ordførerens eget indlæg jeg

egentlig selv er modstander af i det kommunale selvstyres hellige navn så skulle ordføreren jo støtte det her lovforslag det var sådan set det der var min pointe

det fik ordføreren vendt godt og grundigt på hovedet

det er en rigtig vigtig problemstilling sf her rejser hvordan fastslår vi faderskab og hvilke hensyn og interesser skal være bærende forslaget omfatter ikke alle dele af faderskabsreglerne men kun situationer hvor en mand er registreret som far til et barn og han eller moderen ønsker faderskabet ophævet fordi de mener at han ikke er barnets biologiske far eller en anden mand ønsker at være

der er registreret som far til barnet de gældende faderskabsregler er et udtryk for en balancering af de mange vigtige hensyn spørgsmålet om faderskabet indeholder først og fremmest

har reglerne fokus på hensynet til barnet mens hensynet til forældrene kommer i anden række der er allerede i dag en mulighed for at få ophævet et faderskab hvis der senere kommer nye oplysninger i nogle situationer afslås en anmodning om ophævelse af et faderskab dog fordi ophævelsen af faderskabet ikke er i barnets interesse for eksempel hvis barnet

vil blive faderløst eller der er etableret et egentligt barn

fastslået at han er far til et barn selv om en anden mand allerede er far til barnet men denne mulighed er begrænset af hensyn til barnet regeringen kan derfor ikke støtte forslaget der alene lægger vægt på biologien og ikke indeholder en stillingtagen til de mange spørgsmål der umiddelbart rejser sig for eksempel spørgsmålet om hvorvidt en mand der godt vidste at han ikke kunne være barnets biologiske far

da han mødte hende skal have mulighed for at ophæve faderskabet fordi han efter et par år fortryder at han er blevet registreret som far eller spørgsmålet om hvorvidt en mor skal kunne anmode om ophævelse af faderskabet selv om hun vidste at den mand der er registreret som barnets far ikke kunne være barnets biologiske far for eksempel ved en efterfølgende skilsmisse eller konflikt beslutningsforslaget bygger på nogle enkelte konkrete sager der har været omtalt i medierne

jeg har forståelse for de problemer der har været i de konkrete sager og problemstillingerne vil indgå i overvejelserne om ændringer

og takker og kvitterer for at ministeren tilkendegiver at man vil tage nogle af de her problemstillinger

om ministeren kan give en pejling på om man eventuelt vil kigge på den tidsfrist der er

en seks månedersfrist til at få omstødt et faderskab

her i dag vi så diskutere et beslutningsforslag af sf der vil udvide tidsfristen for hvornår et faderskab kan omstødes i dag kan

ikke omstødes når der er gået mere end seks måneder siden fødslen men det vil sf lave om på og sætte tidsfristen til et senere tidspunkt dog uden at angive hvornår den så skal ligge i venstre er vi meget positive over for brugen af dna beviser til at afklare hvem der det biologiske ophav

men vi må på den anden side huske på

barnets tarv skal tages alvorligt hvis vi ændrer lovgivningen så faderskabssager kan genoptages

ubestemt tid eller igennem længere tid giver det risiko for at børn

hvor faderen til halvstore børn begynder at kræve dna beviser for at han er faderen til disse børn

frataget en far i kampen mellem forældrene

på at man med ændringer på det her område ikke gør nogen børn til gidsler i deres forældres kamp mod hinanden man kan omvendt

forestille sig andre grimme skilsmissesager hvor moderen pludselig proklamerer

og at hun har dna bevis for det kan faderen så miste retten til at se

det liv vi lever i dag er biologi alt

det er årsagen til at reglerne er som de er i dag en grænse på seks måneder for afgørelse af faderskabssager er medvirkende til at man kan anmode om en omstødelse hvis man skulle mene at man er den biologiske far men samtidig sørger reglerne

i sin tale retorisk om biologi er alt og nej jeg tror ikke biologi er alt men det er jo sådan at fns børnekonvention slår fast at et barn så vidt det er muligt har ret til at kende sit

louise schack elholm fjerner sig lidt fra i sin ordførertale altså den rettighed der ligger i

støtter venstre den del af fns børnekonvention og er det muligt man kunne forestille sig en tidsfrist der ikke greb ind i hele barnets barndom men som i stedet for seks måneder måske

kan man forestille sig at man kunne få ændret

er meget omfattende hvis man skal til at gå ind og rykke ved tingene på baggrund af det det er nogle meget følsomme ting altså det betyder meget hvem det er der er der for en altså hvem det er man har

som sine forældre gennem et liv det betyder ikke at man ikke har brug for måske at afklare biologisk om der kunne være en anden der kunne være faren

finde ud af det men måske når de er femten

finde ud af men skal det så have de konsekvenser at den far som de har haft

er jo netop at man kunne udvide grænsen for hvornår man kan få svar på hvem den rigtige biologiske far

de seks måneder efter fødslen som reglerne er nu til

det vil alt andet lige give barnet en større mulighed for i resten af barnets liv at finde ud af hvem den biologiske far er

efter nogle år ser ekskærestens lille pige på facebook

op på den debat der har været med beslutningsforslaget ønskes en lovændring så det bliver muligt at omstøde et faderskab hvis dna beviser dokumenterer at det ikke er den biologiske far der er angivet som far til barnet

overvejelser om hvad en sådan mulighed for omstødelse af faderskabet

for barnet det mener vi er problematisk

tvivl om at faderskabssager er følsomme og at emnet i det hele taget er følsomt men for socialdemokraterne er det helt centralt at hensynet til

hensynet til forældrene kommer i anden række derfor må

i faderskabssager balanceres mellem barnets ret til at kende sin biologisk far og dets ret til stabilitet omkring faderskabet her mener vi det er vigtigt at der er ro omkring barnet det er der ikke hvis en ukendt far først efter flere år dukker op og skal have mulighed for at bryde ind i barnets liv vi mener at forslaget går for vidt

i forhold til muligheden for at omstøde faderskab og

politikeres udmeldinger til avisen om emnet og ud fra disse kunne jeg egentlig konstatere at der faktisk er en vis åbenhed over for

det synes jeg selvfølgelig er positivt jeg noterer mig også at

fru pernille vigsø bagge som tidligere i år blev citeret for at hun vil bede om en redegørelse fra socialministeren og justitsministeren om mulighederne for at bruge dna som bevis jeg ved ikke om det ikke har kunnet lade sig gøre at få de to ministre i tale

har besluttet sig for at fremsætte det her beslutningsforslag men det kan være at fru pernille vigsø bagge

erindre at vi i socialudvalget har haft en drøftelse af det at bruge dna som bevis er noget som

dansk folkeparti støtter dna er noget særligt for den enkelte og det har især i kriminalsager vist sig at være udslagsgivende for om en forbrydelse kan opklares eller ej gennem flere år har dansk folkeparti været fortaler for et nationalt dna register et register som kunne indføres ved at alle nyfødte registreres

i løbet af nogle årtier ville kunne have et register som omfatter hele befolkningen i forbindelse med dette forslag ved jeg godt at det ikke drejer sig om at finde en skyldig i den gængse opfattelse af ordet

endnu et område hvor dna prøver kan bruges

faderskabssager i forslaget er der skepsis over for at en anmodning om omstødelse af faderskab

skal sendes inden seks måneder efter fødslen det kan synes som kort tid og dansk folkeparti vil ikke udelukke at den skal hæves det er dog svært at melde ud i dag hvad grænsen så skal være jeg tror egentlig at såfremt den skal ændres

i den lavere ende da det kan have konsekvenser for et større barn hvis der bliver en noget

frist min frygt er at barnets tarv tilsidesættes og det kan vi ikke acceptere barnets retssikkerhed er væsentlig at have fokus på

ikke kunne komme en fremmed ind efter mange år og gøre krav på barnet et ægtepar har måske i gensidig forståelse accepteret at et barn som ikke er mandens biologiske barn

og det må ikke kunne ændres ved at en fremmed pludselig står og melder sig og måske kræver for eksempel samvær med barnet

arbejder videre med tankerne bag det her forslag

grundigt får belyst alle de mange mange forskelligartede aspekter som også de

og ministeren har været inde på så vi ikke nu siger at der er en bestemt model for det i det hele taget

umiddelbart flere ting vedrørende faderskabssager der kunne trænge til at blive vurderet det drejer sig også de fædre der pludselig får at vide at de ikke er biologiske fædre eller de fædre der pludselig skal vedkende sig et faderskab som de ikke har

uanset om de er biologiske fædre eller ej kan deres modvilje mod faderskab begrundes i at der er økonomi indblandet

ikke mindst er det det følelsesmæssige der spiller en altafgørende rolle når der skal afgøres faderskabssager det er helt forståeligt

skal og må det også være det primære at vi varetager barnets tarv bedst muligt som udgangspunkt

tage ansvar for barnet er afgørende at barnet vokser op i en familie er ikke kun et spørgsmål om biologi det er også ansvar følelser og nærvær min anbefaling i dag vil så være at vi i socialudvalget opfordrer en eller måske endda flere ministre til at se på området og at vi måske kan ende med at

det er fyldestgørende det er ikke gået nok

gøre

kan bakke op om beslutningsforslaget som det ligger forslaget lægger op til en forbedring af mænds rettigheder i forhold til kvinders graviditet og de børn der kommer ud af det det kan være mænd der troede at de var biologisk far til et barn men som gennem en dna test opdager at de ikke er det eller det kan være mænd der for eksempel efter et brud med en partner senere opdager at de reelt er blevet fædre uden at vide det og som dokumenterer det med en dna test der kan altså både være tale om mænd der gerne vil ud af et faderskab eller

mænd som gerne vil ind i et faderskab at påtage sig et faderskab indebærer både pligter og rettigheder herunder ikke mindst pligten til at betale til barnets forsørgelse samt rettigheden til samvær

der er ingen tvivl om at det fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt er problematisk at skulle være økonomisk forpligtet i atten år over for et barn man reelt ikke er far til

er det naturligvis ikke acceptabelt at man ikke har rettigheder i forhold til et barn som man er biologisk far til og ønsker som en del af sit liv det er afgørende at slå fast at de nuværende regler er udformet med henblik på

at tage det op og få kigget på det og så få ændret lovgivningen

et barn man ikke er far til og aldrig har kendt skal arve til trods for at pligtarven er sat meget

påtaget sig forpligtelsen som far for barnet

man ikke bare springe i målet vi mener det skaber usikkerhed om familien som konstruktion hvis forpligtelsen som far bliver for løs og børneloven er netop lavet for at sikre at barnet får en far

tilhængere af at der er en grænse for hvornår man skal påtage sig forpligtelsen som far vi mener også det er vigtigt at den ikke er fastsat for lang tid efter fødselstidspunktet dertil kommer også at en mand der har forpligtet sig som far til et barn også bør følge opgaven til dørs for barnets skyld vi tror på at det giver færre konflikter og færre sager hvor børnene bliver faderløse vi ser særlig to typer af situationer for os manden lever ikke sammen med kvinden og har ingen tilknytning til barnet der er flere eksempler med en opdagelse på facebook hvor ekskæresten har fået et barn og hvor barnet har samme træk som manden

en faderrolle skal den biologiske far som har opdaget sin ekskæreste og barnet på nettet så have ret til barnet og splitte familien ad det er jo et spørgsmål det som også er et spørgsmål er

hvilken situation ligger der i øvrigt til grund kunne det være et voldeligt forhold

med en gravid kvinde som undlader at fortælle om den her graviditet og som danner ny familie

hvis der lå et krav om en dna test eller en mulighed for

så havde fået en abort det er vi meget meget skeptiske over for når abort pludselig bliver en mulighed der er også en mulighed for at manden og kvinden lever sammen og at barnet indgår i familien efter nogle år

kan det være at faren finder ud af at moren var utro lige før graviditeten at parret går fra hinanden og at bruddet bliver grimt

har været utro men at faren bliver meget vred på moren og ønsker en hævn med

og derved afskære alle forbindelser til barnet som i princippet bliver faderløst måske i affekt måske for at straffe moren men den største straf tilfalder barnet

forpligtelse til at følge opgaven til dørs vi tror på at det

fører til mere konflikt at det fører til flere ulykkelige børn det kan endda føre til mere afpresning fordi en far jo bare kan sige jeg kører en dna sag hvis jeg ikke

trygge rammer en god og en solid familie vi tror på at når vi laver politik og vi skal forholde os til sådan et beslutningsforslag som det der ligger i dag

så skal vi lave politik som er til barnets bedste

også passer på den familie vi kan jo se

sidder vi som socialordførere og skal samles for at diskutere samværsregler og de her problemstillinger der er med statsforvaltningerne

side skal sidde til møder andetsteds

hånd om børnene jeg ser tværtimod beslutningsforslaget som potentielt risikerer at optrappe konfliktniveauet og som spiller

stedforælder der er kommet til senere jeg siger bare at vi af hensyn til barnets tarv

at gå ind og støtte det her beslutningsforslag men at

uagtet de teknologiske landvindinger er det nemlig noget nær umuligt at få omstødt et faderskab hvis anmodningen indsendes senere end seks måneder efter barnets fødsel og det betyder altså at selv hvis en dna test utvetydigt dokumenterer at den angivne far i virkeligheden ikke er barnets biologiske far er det stort set umuligt at få omstødt faderskabet efter seks måneder som vi har set flere eksempler på i pressen de seneste måneder risikerer en mand på den måde at skulle betale børnepenge til en anden mands barn hvis han i første omgang fejlagtigt er blevet tilkendt faderskabet og det synes vi

anden far en forkert far som måske af samme grund slet ikke er interesseret i at vide af barnet af samme grund har vi

at udvide den nuværende omstødelsesfrist på seks måneder fordi en længere tidsfrist i højere grad vil gøre det muligt at rette op på fejlen inden sagen formelt set overgår til statsforvaltningen og reelt bliver umulig at få genrejst jeg vil gerne understrege at det for sf naturligvis er vigtigt at der i sager om faderskab tages et stort og endda et meget stort hensyn til barnet og barnets tarv og derfor foreslår vi heller ikke at der slet ikke skal være nogen grænse for hvornår et faderskab kan omstødes men påpeger blot at den grænse vi har i dag er for kort

med de øvrige partier i at der skal tages hensyn til børnene i de her sager ligesom vi deler den almindelige opfattelse af at børn har ret til både en mor og en far

fødselsattesten her adskiller vi os en lille smule

herunder især de konservative der mener at det

om det er en genetisk far eller hvem det nu er der bliver tilkendt et faderskab som jeg også har været inde på i debatten

ret til at kende til sine biologiske forældre

også meget gerne kvittere for at der i debatten har været en stor anerkendelse af at den lovgivning vi har ikke helt følger med den bioteknologiske udvikling

at at dansk folkeparti at liberal alliance at socialdemokratiet at ministeren

opfordre regeringen til at kigge på problemstillingen så vi også

utrolig voldsom grad mod kvinden

på krisecenter og finder ud af at hun er gravid så vil der jo være sandsynlighed for at hun vil blive presset ud i en abort hvis der ligger et senere krav om at han altså voldsmanden skal ind og tage en faderrolle og tage et faderansvar så vil der være nogle som siger nej og som vælger

få en abort i stedet

det vi taler om

en halv år ikke til en tidsubegrænset tidsfrist

det har at gøre med at lovgivningen allerede er klar i forhold til

at undgå at den voldsmand de tidligere har været sammen med får kendskab til

og ja der er alle mulige tænkte eksempler der kan bringe alle mulige mennesker i alle mulige klemmer og det er også derfor

anerkender at det er kompliceret og at det er et problemfyldt felt men jeg anerkender ikke at vi ikke skal lade lovgivningen følge den bioteknologiske udvikling og det er derfor det er min store glæde at et stort flertal af folketingets partier anerkender at der skal kigges på

set også at det er i dag i danmark jeg oplever

en generel forståelse for at kvinder ammer og de fleste opfatter heldigvis det at amme som noget helt naturligt der har været enkelte sager hvor ammende ammende kvinder er blevet afvist fra restauranter og cafeer og som har fået meget opmærksomhed i medierne og jeg anerkender selvfølgelig at det ikke har været nogen rar oplevelse for de enkelte kvinder

også min klare oplevelse at der ikke i dag er så store problemer med at amme sit barn at det begrunder

at der skal laves lovgivning

heller ikke genkende at der skulle være opstået en holdning i befolkningen

at kvinder ikke skal eller bør amme offentligt heller ikke sundhedsstyrelsen kender til

et sådant problem ud over de enkelte sager der som omtalt har været i medierne det synes jeg tyder på at vi skiller os ud fra de lande hvor man har ment at det var nødvendigt med lovgivning for at sikre at kvinder har mulighed for at kunne amme uden for hjemmet derfor

kan man heller ikke umiddelbart sige at fordi nogle lande har lovgivning

skal alle have det man skal se på om det passer ind i vores aktuelle situation og selvfølgelig også i den kulturelle kontekst som vi har i danmark danske kvinder vælger da også

at amme deres børn og mødre og deres babyer er heldigvis en naturlig del af det offentlige rum i danmark vi har blandt andet rigtig mange tilbud om for eksempel mødregrupper babybio babysalmesang motionsgrupper og så fremdeles at visse forretninger eller restauranter ikke ønsker at der bliver ammet

er fuldstændig korrekt de findes der men de forretninger går også glip af

det må de enkelte forretninger selvfølgelig gøre op med sig selv

sige klart og tydeligt at amning er en sund og naturlig

men jeg oplever som sagt heldigvis også at der er en generel accept af at man skal kunne amme sit barn i det offentlige rum så regeringen finder ikke at der er behov for at lovgive på dette område

kunne opfattes som blufærdighedskrænkende at amme i det offentlige rum det betyder jo at en sådan afgørelse

videreføres til alle mulige andre steder end i en restauration eller en café det kan i princippet også være på en legeplads

set en sag med eller i en park eller noget andet

godt tænke mig at høre ministerens holdning til at ligebehandlingsnævnet betragter det som legitimt med henvisning til at det kan være blufærdighedskrænkende

ammer også i det offentlige rum så har der været nogle enkelte sager i medierne det er selvfølgelig

på nogen som helst måde en rar oplevelse for de kvinder

men derfra

det der er omdrejningspunktet her

synes jeg der er rigtig rigtig langt

tydeligt for mig at se at der ikke er tale om et antal sager som kan tælles på en enkelt hånd men formentlig udtryk for noget der er langt mere omfattende end det som ministeren giver udtryk for så

ministeren om det her så er et udtryk for at man slet ikke vil

den slags problemer og med hensyn til den kvinde

refererer til så var det sådan så vidt jeg er orienteret og

bedt om at amme et andet sted på legepladsen og igen så vidt

som jeg husker det var det fordi kvinden sad på et legeredskab jeg synes der er stor stor forskel på

og sige at hun blev afvist

til at amme i det offentlige

fordi kvinder i dag sagtens kan amme i det offentlige rum

vedkommende ikke afvist men blot henvist til at amme et andet sted så vidt

det personlige plan ikke helt kan forstå hvis man føler sig meget stødt over noget

der vel egentlig kan betegnes som noget af det mest naturlige i den her verden nemlig et barn der får bryst af sin mor men når det så er sagt synes jeg bare

i beslutningsforslaget nemlig om en principiel diskussion

om grænser for politik og dermed også om om det her nu er endnu et område hvor vi politikere skal gå i gang med at lovgive her i folketinget venstres svar er nej og det er det af flere årsager

at kunne finde nogle pragmatiske

amme deres børn i det offentlige rum og det oplever jeg altså også i helt udpræget grad er tilfældet ude i den virkelige verden

hvordan samfundet udenfor ser ud og der er jeg enig med ministeren når han siger at det

bredt accepteret i det danske samfund at kvinder

statslig indgriben ikke må sætte reglerne for sin egen forretning vi lever i et samfund

vid udstrækning er frihed men heldigvis også

synes jeg egentlig også det er i orden hvis man som caféejer vælger at beslutte sig for et bestemt regelsæt på området ligesom jeg mener at det er rigtig godt at en

ammende kvinde så kan vælge at spise sin frokost eller drikke sin kaffe

formanden der engang brugte udtrykket at hvis ikke man kan lide lugten i bageriet

hele det her spørgsmål blev livligt debatteret for

et års tid siden og jeg scrollede lidt tilbage i nogle af de gamle artikler

flere tilfælde hvor der

caféejere der havde etableret de her såkaldte ammerum og dermed havde forsøgt at finde en kompromisløsning

lidt overraskende for mig fremhævet som et problem man kunne jo også

for det første mener at lovgivning er løsningen på uenigheder som

for det andet mener vi ikke det er rimeligt at fjerne en caféejers ret til selv at bestemme over sin forretning ligesom vi

en ammende kvinde har friheden og retten til at kunne vælge den givne café fra og jeg skal på den baggrund meddele at venstre ikke kan støtte beslutningsforslaget fra enhedslisten

af de konservative der desværre ikke har mulighed for at være til stede i

det her som om det skal være en menneskeret at man skal kunne amme hvor som helst og når som helst jeg er bare glad for at vi lever i et samfund hvor der ikke er behov for at politikere som fru stine brix og undertegnede

min bedste overbevisning helt oplagt

jeg indledte med at sige spørgsmålet om grænser for politik er det en opgave for os her i folketinget i dag

kaste os over endnu et område

min bedste overbevisning ikke er tale om reelle problemer men måske nogle problemer som vi forsøger at opfinde som politikere ja der har været en debat på et tidspunkt og nogle har valgt én løsning nogle andre har valgt en anden løsning men det er jo ikke sådan et principielt problem som som kalder på at nu skal vi sætte hele lovgivningsmøllen

have det på en anden måde end jeg

et samfund med frihed også til forskellighed jeg har ingen forventning om at alle skal mene det samme som mig at alle har den samme tærskel for hvornår man finder noget blufærdighedskrænkende og jeg har heller ingen ambition om at få det det må jo være op til den enkelte men jeg kan sagtens gøre rede for hvad jeg mener på

bevæge sig en tur ud i den virkelige verden og se er et stort problem i det danske samfund med at det ikke er accepteret at kvinder ammer i det offentlige rum

har noget at gøre med hvorvidt vi på christiansborg har siddet og detailreguleret og lovgivet på det her område tror jeg simpelt hen ikke på det handler om nogle andre ting så lad os forholde os til de reelle problemer og ikke til sådan

op i medierne som den gjorde for et års tid siden

og det er da kun glædeligt at småbørnsforældre

ude og bliver en del af det offentlige liv det det være frygtelig kedeligt hvis man bare fordi man var blevet forælder

at det rent faktisk er muligt og

man får tingene til at lykkes ude i virkeligheden langt de fleste kvinder ammer og der bliver også gjort meget fra det offentliges

at man får vejledt om hvorfor det er så godt for børn

også ud til at langt de fleste

finder ud af at løse de her ting i fred og fordragelighed på den baggrund mener vi ikke at der er behov for lovgivning

at det det drejer sig om er at når man er ude og man har spædbørn og der skal ammes så tager man hensyn til

det i bund og grund drejer sig om og det

mange områder når vi render rundt ude i det vi kalder den virkelige verden

det at amme har de fleste folk en meget afslappet holdning til de fleste mener det er helt naturligt de fleste synes det er helt i orden at kvinder ammer og så kan der selvfølgelig være enkelte steder hvor

man skal gøre det og det er vel også fair nok

man ordner det i mindelighed uden at det bliver til det store

egentlig er helt på sin plads og jeg synes det er helt rigtigt at vi ikke går ind og lovgiver på det her område

måske ikke lige her det skal foregå men vi giver dig nogle muligheder eller også

finde et andet sted men jeg anser det altså ikke for at være et problem

da fortælle at i dansk folkepartis telt sidste år fik kvinderne lov til at komme ind og amme

ganske glimrende og det viser måske også at de fleste i bund og grund er meget tolerante over for amning men vi kan

vi anser det simpelt hen for unødvendigt at lovgive

en radikal ligestillingspolitiker og den katolske pave sådan er enige så får det mig til at tro at det der med at amme

mainstream og har en relativt bred

nogle restaurant og caféejere

fravælger amning som mulighed på deres restaurant

det synes jeg er usympatisk men jeg mener ikke at det kalder på lovgivning

en diskussion af og en dialog om det her område ikke kan være nødvendigt det

det er bare ikke min og radikale venstres

det er et udtryk for detailregulering

hilse ved at give hånd i i vores offentlige

eller et påbud om at der skal serveres

fra et bestemt dyr eller eller lignende

og til løsninger hvor folk kan mødes og og finde ud af det derude det det tror vi egentlig er nødt til at finde sig selv og det synes jeg også at det gør i langt de fleste tilfælde

som vi har en grundlæggende sympati for

og frisindet til at amme sit barn

ølkassen og råbe på nye regler

så også sige at vi samtidig er parate til at acceptere at den at den fornuft som som vi mener at det

alle steder

forskelsbehandle på baggrund af det at man ammer

spørge om det samme som jeg spurgte venstres ordfører

at man skal have en common sense tilgang så i det hele taget de radikales ordførers tilgang i forhold til diskrimination

og amning var absurd men så synes jeg omvendt måske også at sammenligningen mellem

etnicitet og og tro er en lille smule søgt

kønnet som sådan der diskrimineres ud fra her

laves en forskelsbehandling på en handling

det kan man mene meget om og jeg tror også jeg gjorde klart hvad

danmark hvor det er

et voldsomt problem her i danmark men jeg sagde

set i min indledende tale at jeg synes det er fint at tage den her debat at det er fint at have den her dialog

det er et godt område at følge fordi jeg også grundlæggende mener at det

ny detailregulering og nye regler og ny lovgivning

løse det

et signal om at vi fra lovgivers side ikke mener at amning skal

med henvisning til at det krænker andres blufærdighed derfor støtter vi at man ændrer lovgivningen så ligebehandlingsnævnet ikke kan blåstemple sager om bortvisning af ammende kvinder ud fra en argumentation om at amning kan opfattes som stødende og

med dette forslag en gruppe ammende mødre og deres spædbørn

således at alle berettigede argumenter om frihed forskellighed og privat ejendomsret skal forstumme det er både usagligt og sympatisk b tre og firs

forslag om hvorvidt amning er godt eller dårligt

beslutningsforslag hvor vi skal tage stilling til om mødre skal have mulighed for at amme deres børn eller ej

det må de alle steder i det offentlige rum

er heller ikke

som debatterer hvorvidt spædbørn skal have mad når de har behov

cafeer og restauranter skal rette sig efter enhedslistens verdensopfattelse og undlade at stille krav til folks påklædning

det ligger vel i partiets dna at alt skal være fælles ingen skal således ifølge enhedslisten skabe sig et privat rum hvor man selv sætter reglerne for hvem man inviterer indenfor og hvordan

ud af tusindvis af restauranter og cafeer i danmark er der således et par håndfulde der insisterer på

gæster skal have tøj på overkroppen når de kommer ind på cafeen det vidner om en utrolig åbenhed over for familier småbørn og mødre på danske restauranter og i samfundet i det hele taget at det er så få vi taler om det vil jeg vælge at glæde mig over i stedet for som enhedslisten at skabe et forvrænget billede af at danske cafeer og restauranter

jeg har selv ammet to børn til lands til vands og i luften i syv graders frost på grillbarer og på pæne cafeer enhedslisten rejser i dag et ikkeproblem men sådan er det blevet med feminismen i danmark store problemer med social kontrol og undertrykkelse får mindre bevågenhed end frisørpriser og tretten cafeer der ønsker påklædte gæster det er jammerligt en sidste ting som enhedslisten ikke lægger mærke til

dette spørgsmål hvilket igen ikke er overraskende for det

lukker for ammende mødre skyder der ofte en anden café op et andet sted

som ammende kvinde i københavn kan man således gå ind på siden alt om københavn og finde et udvalg af cafeer

altså skal mødre have lov til at amme i det offentlige rum selvfølgelig skal de det skal enhedslisten bestemme hvordan et fåtal af cafeer indretter sig selvfølgelig skal de ikke det liberal alliance stemmer nej til b

gerne sige tak til sf for rent faktisk at forstå hvad forslaget går ud på

en retstilstand der aktivt siger ja det er i orden at bortvise kvinder der ammer fordi de

er interessant at både ministeren og en lang række ordførere er så skråsikre på at det her problem

en række enkeltsager siger man

der er en tendens kombineret med det at man kan følge debatterne på diverse netfora for mødre med små børn hvor mange fortæller om lignende oplevelser

at her må man ikke komme hvis man ammer hvordan ville folketinget reagere hvis det var sådan at ti til femten cafeer

en anden etnisk baggrund end dansk eller hvis man var transperson jeg er overbevist om at man ville reagere baggrunden for forslaget er også den at det her også diskuteres mange andre steder

at på det her område når det handler om forskelsbehandling på baggrund af amning

har taget højde for i de fleste nationale lovgivninger

det peger på at vi bør tage stilling til spørgsmålet i særdeleshed nu hvor ligebehandlingsnævnet

slået en retstilstand fast

det nu er blevet blufærdighedskrænkende

ikke kan se eller ikke erkender at her er

de borgerliges frihedsbegreb om at frihed alene er caféejerens ret til at afvise

og det er det der er på spil her så med de bemærkninger kan jeg kun beklage at folketinget ikke tager det her forslag mere til sig

kan holde en god lang orlovsperiode først og fremmest til gavn for det lille barn men selvfølgelig også til gavn for den familie der nu står over for nye opgaver vi har

glæde sig over og fortsætte med at have jeg tror det er et enormt stort velfærdsgode for rigtig rigtig mange mennesker

har adgang til at tage barsel vi ser også gerne at både mænd og kvinder tager barsel vi er ikke bange for

og som det er forslagsstillerne

har vi jo i den regeringskonstellation

at have overvejet det nøje er vi altså nået frem til den konklusion at vi ikke ønsker

lovgive på området fordi vi er bange for at det kan have den

hvor optaget man måtte være af ligestillingsspørgsmålet

bør man også være optaget af børnefamiliespørgsmålet

den gennemsnitlige brug af barsel i danmark så vil forslagsstillerne om lidt sige vil jeg tro

til det vil jeg allerede nu sige at man ikke kan sammenligne den danske situation med den svenske og

al den stund at de øvrige nordiske lande

indføre rettigheder til mændene i forbindelse med at man udbyggede barselsorloven og dermed lagde man altså så at sige ekstra tid og ekstra uger oven på orloven det har vi ikke mulighed for at gøre i danmark eller vi har i hvert fald ikke et politisk ønske om at forlænge vores

ønsker at gøre barselslovgivningen mindre kompliceret og mere gennemskuelig fordi den er ret kompliceret i dag omvendt skal man

huske på at der i hvert fald er nogle familier

er glade for at bruge den fleksibilitet som reglerne giver

og den fleksibilitet er i hvert fald en del af forklaringen på at reglerne er komplicerede så her tror jeg at det er vigtigt at søge en en balancegang men jeg vil gerne allerede nu give tilsagn om at

gå efter også at forenkle reglerne i det omfang vi overhovedet kan

den længde barsel vi nu engang har og så

er der en risiko for at man samlet set vil bruge mindre barsel og det har vi ikke et ønske om

til gengæld synes vi fortsat det er både vigtigt og godt at begge køn tager barsel men vi ønsker

en gisning og

optaget af børnene når man laver lovgivning i forhold til barsel og

ministeren siger at det kan man slet ikke sammenligne med andre nordiske lande hvor situationen har været anderledes derfor vil jeg gerne høre er der nogle erfaringer i danmark

jo vide hvordan det vil udvikle sig og derfor lægger jeg meget vægt på at sige at der

at det for nogle vil betyde en kortere barsel fordi økonomi også spiller en rolle og fordi vi desværre jo har et til stadighed skævvredet arbejdsmarked hvor man i mange familier oplever at den ene tjener mere end den anden og at det ofte er manden der tjener mere end kvinden

jeg tror vi i fællesskab gerne vil forsøge at imødekomme så godt

det kan ingen af os vide det jeg siger er

konsekvenser ellers spilder vi jo både hinandens og danskernes tid og det bør vi ikke gøre

en gang at skulle igennem denne debat

får større indflydelse nu hvor de står uden for regeringen

i regering med hensyn til øremærkning af barselsperioden til mænd

forslagsstillerne ønsker at der skal laves en indfasning der sikrer at fædre og medmødre her ret til barsel i tolv uger hvis faren eller medmoderen ikke benytter sig af dette bortfalder det samtidig opfordres regeringen til at komme med forslag til hvordan barselslovgivningen kan blive mere kønsneutral og lovgivningen om barsel skal gøres mere enkel og gennemskuelig for borgerne

forslaget kommer ikke bag på os vi har længe kendt sfs holdning

for forslagsstillerne at venstres holdning også er den samme vi mener at det så vidt

muligt bør være op til den enkelte børnefamilie selv at aftale hvordan de bedst planlægger deres barsel årsagen til at det oftest er moderen der vælger at afholde det meste af barslen

økonomiske årsager

videregiver den uanset hvad grunden

venstre af den overbevisning at det ikke er vores job som politikere at diktere hvordan de skal fordele barselsperioden det må være op til den enkelte familie selv at bestemme

desuden mener vi at forslaget vil være med til at diktere en forringelse af familiens samlede barsel der vil være mange familier hvor faren ikke har mulighed for at

familiens økonomi i de tilfælde vil de tolv uger så

fra den samlede barselsperioden konsekvensen vil være at barnet får mindre tid sammen med sine forældre og tidligere skal starte i i en pasningsordning

på dette område vi skal ikke diktere hvordan småbørnsfamilierne indretter deres dagligdag og

deres økonomi eller råderet det er et direkte indgreb i børnefamiliernes frihed til at strukturere sig som de mener er bedst lige netop

om at gøre barselsreglerne mere kønsneutrale håber jeg at

hvordan reglerne er så den del synes vi er meget sympatisk i venstre mener vi at som lovgivningen ser ud i dag er både fleksibel overskuelig overkommelig og til at finde

eventuel forringelse af den fleksible barselsorlov venstre kan derfor ikke støtte op

kan holde barslen og

mødrene så fædrene har jo i dag en mulighed for det det lyder nogle gange som

nogen ret til at være sammen med deres børn og det synes jeg er et fuldstændig forfejlet argument i den debat i dag har de jo

langt de fleste fædre rent faktisk ønsker

dag vi er også opmærksom på at der både er argumenter der taler for og imod at lave en øremærkning af forældreorloven og sidste år

besluttede regeringen så at lade loven være som den er det ændrer ikke på at

er noget der gavner alle parter og derfor

også glad for at se at industriens overenskomst her tidligere i år

giver faren en ekstra uges forældreorlov

åben over for at diskutere alverdens gode ideer på

nedsat et udvalg med repræsentanter for lønmodtager og arbejdsgiverorganisationer og øvrige interessenter s rv og sf vil afvente udvalgets konklusioner som forventes at ligge klar i sommeren to tusind og tretten og kan derfor ikke støtte beslutningsforslaget hvad er det

gør at man ikke siger ja

selv kan disponere over er en ganske glimrende lovgivning at der er flere mænd i dag der ønsker at tage barsel

men alt andet lige må det altså være noget man aftaler

dels af hensyn til økonomi dels af hensyn til den planlægning man nu

at regeringen er kommet til fornuft i den her sag jeg kan jo huske at selv samme regeringspartier fremsatte forslag om at øremærke barsel til mænd og jeg var meget glad for at de argumenter hvad kan man sige den borgerlige fløj kom med dengang nu er blevet til regeringens argumenter for ikke at lave øremærket barsel det er ganske glimrende til gengæld synes jeg også det måske er en lidt billig omgang af sf at fremsætte det her

det fordi sf selv har været med i en regering hvor man

gik ind og sagde det her skal vi ikke frem med vi har ændret standpunkt vi fremsætter ikke et forslag og i samme øjeblik man så er ude af regeringen så fremsætter man det igen det er muligt når man sidder flere partier at man selvfølgelig ikke kan få alle sine ting igennem det er jeg helt med på

er politik jo også

er en lille smule realistisk

at man bruger tiden på at genfremsætte et forslag som man udmærket godt ved der ikke er flertal for

eller resten af regeringen var jeg ved socialdemokraterne og de radikale nu har indtaget det standpunkt som den har

i hvert fald tre gange mens jeg har siddet i folketinget og der er endnu ikke kommet et flertal for det tværtimod

flertallet imod det blevet større det er måske

set også godt at sf ikke har ændret standpunkt men jeg ved også at at sf udmærket godt ved

et flertal for det pt jeg er godt klar over at vi i dansk folkeparti også

en markering af et synspunkt men jeg synes egentlig sf ganske glimrende har markeret at de holdt fast i standpunktet også da de sad i regering og var ærgerlige over

derfor støtter radikale venstre ikke det

og os i enhedslisten blev enige om et forslag om øremærket barselsorlov til mænd alle partierne bag havde argumenter vedrørende ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet

være en formssag at gennemføre det

og jeg vil citere fra deres fælles betænkningsbidrag til forslaget socialdemokratiets radikale venstres og socialistisk folkepartis medlemmer af udvalget ønsker at fremme mænds muligheder for at tage mere del i deres børns første leveår i dag tager fædre under en tiendedel af den samlede barselsorlov derfor har beskæftigelsesministeren nedsat et udvalg med repræsentanter for lønmodtager og arbejdsgiverorganisationer og øvrige interessenter som skal afdække og analysere relevante problemstillinger med henblik på at sikre det bedst tænkelige beslutningsgrundlag for en ny barselsordning

og sf vil afvente udvalgets konklusioner som forventes at ligge klar i sommeren to tusind og tretten og kan derfor ikke støtte beslutningsforslaget som sagt havde beskæftigelsesministeren nedsat et udvalg som barslede med en rapport i sommeren to tusind og tretten det var en god rapport som ikke tog endegyldig stilling til dette politiske forslag men uanset hvad ventede vi jo alle sammen på at der ville blive fremsat et lovforslag

øremærket barselsorlov til fædrene men af uransagelige grunde puttede ministeren dette forslag i papirkurven

at andet forslag om barselsbonus fra enhedslistens

protesteret mod ministerens stikken halen mellem benene

så der kom ikke noget ud af det

nu står vi jo med et beslutningsforslag fra sf som primært handler om tolv ugers øremærket barselsorlov til fædre og medmødre jeg synes det er godt at sf nu ikke har nogen undskyldninger for at sige nej til vores forslag efter en en

mangler vi bare at få vores gamle væbnere fra ligestillingen regeringspartierne socialdemokratiet og de radikale med på vognen

tidligere sagt at forslaget ville være et kæmpe fremskridt

deres små børn det handler jo om at vi som politikere skal tage vores politik alvorligt

sige til regeringsordførerne at de burde tage

mere alvorligt og arbejde for at vi kan og skal

at det er forkert at indføre øremærket barsel

til faderen eller medmoderen valget om hvordan barslen skal holdes lægges således i staten og ikke hos familien det er vi naturligvis

modstandere af i liberal alliance den barsel der gives skal udformes på en måde så den frit kan fordeles mellem far og mor hvordan den fordeles kan aldrig være statens anliggende vi har tidligere diskuteret dette spørgsmål i folketingssalen jeg fik ved en af disse lejligheder mulighed

at spørge danmarks statsminister helle thorning schmidt om hun mente at hun så sig i stand til at træffe valg angående afholdelse af barsel på vegne af herre morten østergaard

regeringen valgte klogt nok at lade herre morten østergaard og resten af forældrene i danmark om selv at tilrettelægge hvordan barslen skal afholdes det synes jeg var klogt gjort det er vigtigt at sige at vi herinde politikerne

hvad der er den bedste måde at opføre sig på og at prioritere i sit liv det betyder ikke at vi har ret til at gøre det til lov jeg vil anbefale alle de mænd jeg kender at tage barselsorlov det giver en styrke i parforholdet når man begge har prøvet at stå derhjemme med et spædbarn og mos op over begge ører

at være den der kommer halsende hjem med indkøbsvarer under armen men jeg vil ikke være med til at lovgive om det liberal alliance kan ikke støtte

for at tilbringe tid med deres børn

vi gerne give fædrene såvel som medmødrene en ret til at være sammen med deres børn vi vil gerne ligestille fædre med mødre til deres muligheder for at være forældre

i dag får fædre kun syv

ikke kun forældrene der bliver ramt af denne skævvridning af barslen

som barn har man ret til at både moren og faren

omsorg kan trøste og passe

en når man er syg når man giver faren ret til øremærket barsel

også moren i dag holder kvinder i langt højere grad end mænd barns første sygedag de går oftere på deltid og de får blandt andet på den baggrund også oftere lavere løn og dårligere karrieremuligheder end mænd mænds ligestilling på hjemmefronten kan samtidig gavne kvindernes ligestilling på arbejdsmarkedet derfor vil en ændret og mere retfærdig orlovsordning også give bedre forhold for alle de kvinder som i dag ikke får mulighed for at udnytte deres potentiale på arbejdsmarkedet på samme vilkår som mænd

frie muligheder for at dele barslen som de vil vi har stadig væk et kønsopdelt arbejdsmarked

derfor bliver vi nødt til herindefra at hjælpe mændene med at få orlov og hjælpe familierne med at få reelt frit valg når det kommer til at tilrettelægge deres tid i dag er valget ikke frit og der er ikke lige muligheder

tre måneder af barselsdagpengene til faren og medmødre det kan selvfølgelig indfases over en periode så familierne kan indstille sig på det vi er åbne over for forskellige modeller hvis der er politisk vilje til at sikre ligestilling forslaget opfordrer desuden regeringen til at komme med forslag til hvordan barselslovgivningen kan blive mere kønsneutral og enkel og gennemskuelig for borgerne hvis barselsorloven udformes mere kønsneutralt sikres det at alle forældre kan se sig selv i loven også forældre af samme køn samtidig bliver det også enklere for familierne at planlægge deres orlov

opgave man har som politiker i et politisk parti at blive ved med at arbejde for de politiske sager man selv tror på

tilfælde tror vi på at en

resultere i lige løn og lige muligheder for begge køn

derfor er det rigtig trist

ikke er flertal for det her forslag som jeg kan konstatere her

der støtter forslaget

jo sådan at der skal være et flertal

desværre mente man åbenbart i socialdemokratiet at det her var en tabersag selv om vi principielt er uenige i at ligestilling kan være en tabersag og derfor valgte man at droppe det og det gav vi også højlydt udtryk for efterfølgende at vi var meget meget utilfredse

faren tager længere barsel har en tydelig virkning

vi har haft et ekspertmøde i ligestillingsudvalget hvor der

danske fædre været mere sammen med deres børn

egentlig ikke har nogen afgørende betydning om det er mor eller far

mænd ikke tager mere barsel vi mener det er et problem at det er kvinder der er på deltid vi mener det er et problem at barnets første sygedag bliver taget

moren og vi mener det er et problem at ligelønnen ikke følger med og

er et problem at at der ikke er ligestilling lige præcis på det her område

to forskellige partier der ser på

selvfølgelig er muligt at få afprøvet sager herom

en gratis og fagligt funderet let og hurtig adgang til at få behandlet klager over forskelsbehandling jeg tror at det er vigtigt at vi værner om den mulighed

med det også træffer den meget klare beslutning at forskelsbehandling er uacceptabelt i det danske samfund og det er hvad enten forskelsbehandlingen sker på baggrund

samtidig med det på ingen måde afvisende over for at diskutere om vi kan målrette nævnets arbejde endnu mere

sådan at fokus er på de væsentlige

som jo desværre stadig væk findes jeg synes

forslaget fokuseres der alene på at ændre og indskrænke mulighederne for at klage til ligebehandlingsnævnet i sager om forskelsbehandling på baggrund

det er forkert at sige at køn

ting man kan diskrimineres på baggrund af eller for den sags skyld alder det vil skabe en

de faktorer som der oftest diskrimineres på baggrund af der lægges op til en bagatelgrænse

en undren over nogle af de sager

nævnet har behandlet og jeg har

anden form for bagatelgrænse det arbejde er blevet igangsat

det handler selvfølgelig om for mit eget vedkommende at det er vigtigt at de sager

i den her diskussion må jeg

allerede nu give tilsagn om at når det arbejde

jeg gerne invitere ligestillingsordførerne over til en drøftelse

juristerne har afsluttet deres undersøgelse af hvilke muligheder der findes så kan vi tage en en reel diskussion

der er risiko for at klageadgangen vil blive for snæver og der er for mange klagere der vil blive afskåret

at få deres sager behandlet men

dag har nævnet anlagt en ret bred fortolkning af hvem

klager i bemærkningerne til forslaget fremgår det at nævnet skal kunne afvise sager hvor det ikke er tydeligt at der er tale om diskrimination og jeg kan til forslagsstillerne oplyse at den mulighed

muligheden for at afvise klager hvor det er åbenbart at klager ikke får medhold er desuden specificeret i nævnets forretningsorden så samlet set vil

vi kan ikke stemme for beslutningsforslaget som det ligger men jeg har igangsat det stykke arbejde i regi af beskæftigelsesministeriet vil foreslå at at ligestillingsordførerne som sagt

fortsat har sin eksistensberettigelse vi mener det er vigtigt at danmark går forrest i ligestillingsdebatten og viser vigtigheden af at vi ikke vil acceptere nogen former for forskelsbehandling eller diskrimination i det danske samfund derfor skal nævnet også bevares desværre er der siden nævnet blev oprettet opstået en vis tendens til at nævnet behandler sager hvor man kan diskutere om der er tale om reel diskrimination

om forskel på priser på baggrund af køn i perioden fra to tusind og ti

noget tyder på at der bør indføres et filter sådan at nævnets arbejde igen kan fokusere på vigtige og reelle diskriminationssager på den baggrund har liberal alliance fremsat

som vi skal behandle nu forslaget handler om en indførelse af en bagatelgrænse for klager til ligebehandlingsnævnet kort fortalt går det ud på at der fremover

procentuel forskel på pris ved sager

af væsentlig og principiel karakter derudover foreslås det at klager at klager skal have lidt en væsentlig ulempe for at kunne klage sådan at det sikres at klager også er skadelidt ikke mindst foreslås det at ligebehandlingsnævnet skal kunne afvise sager når det er tydeligt at der ikke er tale om diskrimination

men egentlig kunne vi godt tænke os at gå lidt længere

det sikres at ligebehandlingsnævnet i fremtiden kan arbejde under fornuftige og tydeligt afgrænsede rammer

venstres ændringsforslag vil derfor gå ud på at vi indfører

at det kan ligge mellem to hundrede og fem hundrede kr

mange andre nævn derudover mener venstre at ligebehandlingsnævnet i højere grad skal kunne prioritere i de sager der klages over nævnet skal altså i højere grad kunne afvise sager ud fra hensynet til størrelsen af den økonomiske ulempe

det skal imødekomme de sager hvor forskelsbehandling sker i forsøget på at tiltrække en bestemt målgruppe

ikke for at udelukke en anden gruppe desværre kan vi forstå at ordførerne i regeringspartierne ikke deler vores holdning men det glæder os selvfølgelig at ministeren

synes ærlig talt at ligebehandlingsnævnet fortjener mere anerkendelse end

de får i den danske presse og har fået i

ligebehandlingsnævnet løfter en stor og vigtig opgave de afgør mange sager om diskrimination hvad på arbejdsmarkedet i nattelivet eller andre steder på baggrund af køn etnicitet religion eller seksualitet

mener vi at det vil være stærkt problematisk hvis sager om køn skal behandles anderledes og dårligere end andre

række hånden frem til forslagsstillerne

ligebehandlingsnævnet så de kan passe deres vigtige arbejde og vi er også med på at se nærmere på om

for at sortere sager eller ved at indføre en form for bagatelgrænse

jeg skal også lige huske at sige det skulle

at den her tale også holdes på vegne af det radikale

at ryste lidt på hovedet altså når vi sidder og diskuterer om der

virksomhed ikke må lave tiltag som gør at vedkommende sandsynligvis får flere kunder ind på grund af nogle differentierede tilbud afhængigt af køn så sent som i dag har jeg opfordret mænd

man først er kommet ind hvis det er så vigtigt men jeg synes i hvert fald at det er en reel diskussion vi har når vi ser nogle af de sager der har været i ligebehandlingsnævnet det som jeg

er det værste er at folk kan finde på at klage over manglende ligebehandling når de alt andet lige ikke selv har benyttet sig af et tilbud men blot blot bliver pikeret over at der for eksempel er forskel på

en prisdifferentiering enten bestemt ved en beløbsgrænse eller

medmindre sagen er af væsentlig og principiel

klageren skal have lidt en væsentlig ulempe for at kunne klage

have ret til at afvise klager hvor det er tydeligt at der ikke er tale om diskrimination alt sammen bunder jo

vi har haft nogle sager hvor man kan sige

et spørgsmål om ligestilling og ligebehandling men mere et spørgsmål om at man føler sig urimeligt behandlet eller jeg ved ikke helt hvad baggrunden kan

der er en ting som som generer mig

at man vil give ligebehandlingsnævnet en kompetence

at afgøre hvad der er af væsentlig og principiel karakter og det har jeg det sådan en lille smule underligt med lige så vel som jeg har det meget underligt med at give ministre sådan

forskellige overbevisninger om hvad der er af væsentlig og principiel karakter og den beslutning synes

skal være meget klart defineret og det skal være politikerne

folketinget der ligesom tager stilling til

skal behandles alene af den årsag

jeg er rigtig glad for

bliver sat i gang i noget arbejde

lave en bagatelgrænse og hvordan man

måske min bekymring netop at ligebehandlingsnævnet skal afgøre hvad der er af væsentlig og principiel karakter også kunne blive tilgodeset

så bliver inviteret til en drøftelse er

et depositum ved en klage måske kan afholde nogle fra at komme med grundløse klager det kan der også være

men jeg jeg håber på at vi kan finde en eller anden ordning sådan at de fjollede sager udebliver fra ligebehandlingsnævnet

vi mener ikke man kan lave en beløbsmæssig bagatelgrænse da diskriminationens konsekvenser ikke altid kan måles i beløb

jeg tror vi hver især har tænkt er det virkelig det

jeg lytter mig også frem til at ministeren siger at

hun gerne vil invitere os ordførere over for at diskutere hvordan og hvorledes

rigtig svært og meget problematisk hvis man fra christiansborg beslutter hvad en bagatelgrænse er skal vi så sidde og sagsbehandle fra den ene sag til den anden er det

måske er den mere rigtige vej at gå men men vi glæder os til drøftelserne med ministeren og vi vil også samtidig sige

forslagsstillernes kommentarer har de fundet ud af at mange af klagerne handler om forskelle mellem

og kvinders betaling jeg kan jo huske sidste efterår hvor et diskotek fandt ud af at folk der mødte op med stilethæle kun skulle betale halvdelen af entreen er det et eksempel som skal omfattes af en bagatelgrænse jeg tror at nogle måske vil kalde det for under grænsen mens andre synes det er diskrimination det er svært at afgøre på baggrund af dette beslutningsforslag desuden vil jeg advare mod en undergravning af os som feminister når jeg foreslår nogle bagateller inden for ligebehandling

og for ligebehandling er et udslag af årtiers kampe ikke mindst gennem kvindebevægelsen tilbage fra clara zetkins tid og gennem fagbevægelsens kamp for ligeløn i dagens danmark er ligestillingen gået i stå og på nogle områder gået den gale vej lad os bare se på dagens skønhedsideal som blandt andet betyder at mange unge kvinder får mindreværdskomplekser på baggrund af blandt andet dette er det vigtigt at vi som politikere stadig kæmper for at forbedre ligestillingen mellem mænd og kvinder vi skal stadig kæmpe for både ligeløn

dele af samfundet en bagatelgrænse kan betyde at kampen for ligestilling får et lille skud for boven jeg tror vi skal have tiltro til ligebehandlingsnævnet måske kan vi også give nævnet nogle bedre muligheder

på den baggrund tror jeg at beslutningsforslaget ikke vil gøre det lettere for ligestillingen selv om jeg godt kan forstå forslagsstillernes motiver jeg tror det betyder

denne tanke og sagde at hun ville få sine embedsmænd til at se på det og

så det er jo rigtig rigtig gode nyheder for

civilsamfundet for friheden og også for ligestillingen

det er fint og godt at

man kan gå til hvis man er blevet diskrimineret på baggrund af sit køn eller sin seksualitet men hvis nævnet fortsætter som nu

frygter jeg at nævnet vil blive truet på sin eksistens

og for mange danskere at tage et nævn alvorligt der træffer afgørelse om at ældre herrer der følges med deres koner på strikkefestival ikke må få en gratis billet der er ikke tale om diskrimination når en lokal strikkefestival vælger at indrette det sådan at de få herrer der deltager skal have lov at deltage uden beregning mens konerne betaler et mindre beløb for deltagelse der er heller ikke tale om diskrimination når frisører afregner i dame og herreklip fordi de af

at mænd tilbringer kortere tid i frisørstolen end kvinder og der er ikke tale om diskrimination når et hotel henviser herrer til sekstende eller attende etage i stedet for syttende etage fordi denne er indrettet med lyserødt betræk på puderne og med ekstra spejle og hårtørrere vi kan ikke og vi skal ikke bruge offentlige

ressourcer på den slags sager ikke kun

skatteborgernes penge at bruge dem på den her måde men det er også en hån mod de foreninger og virksomheder i civilsamfundet der får en sag på halsen ved helt almindelig ageren

sin fremfærd vist at ingen kan vide sig sikker

at blive udråbt som krænker af ligebehandlingen og det er absurd og det er ærgerligt derfor ønsker vi at ministeren skal sætte sin hær af embedsmænd på en opgave og udtænke en bagatelgrænse for sager i ligebehandlingsnævnet

det kan være sådan at den der rejser sagen rent faktisk skal være den krænkede det vil sige at det

og blive forarget og så klage til nævnet man kan

at der er en relevant sag og man kan bede ligebehandlingsnævnet udforme en definition af hvad der faktisk er diskrimination noget tyder på at de ikke rigtig forstår det eller tror at politikerne har bedt dem om noget andet end tilfældet er så jeg søger altså en egentlig

og solid definition af begrebet

muligheder vi er åbne over for løsninger

at egentlig ligestilling er en uvurderlig komponent i et demokratisk samfund ligestilling og ligeværdighed mellem kønnene har vi ikke altid haft nogen har kæmpet for at vi kan leve som vi gør i dag ligestillingen kan blive udfordret og rullet tilbage derfor er det også ødelæggende når vi koncentrerer os om at genere ældre ægtepar på strikkefestivaler i stedet for at holde et vågent øje med hjørner i samfundet hvor ligestilling og ligeværdighed eroderer

valglov og europaparlamentsvalgloven meningen er at borgere som har fået frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § seks fremover skal kunne stemme til valg til kommunalbestyrelser regionsråd og europa parlamentet regeringen er som udgangspunkt positivt indstillet over for forslaget

det fordi vi har brug for flere oplysninger før vi kan gøre vores stilling op der må ikke herske tvivl om at det er regeringens politik

så mange vælgere som muligt har mulighed for at deltage i vores demokrati det er blandt andet baggrunden for at kommunerne fik større frihed til at tilrettelægge den måde man afgiver brevstemme på for eksempel betød det at man kunne flytte brevafstemning ud hvor vælgerne er

nå så mange vælgere som muligt til kommunalvalget så vi derfor at flere kommuner tog ud på for eksempel uddannelsessteder væresteder for socialt udsatte i boligkvarterer hvor stemmeprocenten traditionelt ikke er så høj flere steder kunne man også brevstemme på biblioteket eller på en parkeringsplads jeg tror at den fleksibilitet bidrog til at flere valgte at stemme

se det på den flotte stigning i valgdeltagelsen som vi så i november to tusind og tretten vi ønsker også at gøre det nemmere for en særlig gruppe af vælgere at stemme nemlig vælgere med et handicap det var baggrunden for den lovændring som blev vedtaget af et enigt folketing og trådte i kraft i marts i år herefter kan vælgere med handicap eller nedsat førlighed få lov til at stemme et mere fysisk tilgængeligt afstemningssted i deres kommune men en ting er selvfølgelig hvad man gør for dem der allerede har valgret for at gøre det nemt for dem at stemme

er ærindet med dette forslag baggrunden for

er at institut for menneskerettigheder udsendte en rapport i to tusind og tolv om værgemål rapporten anbefalede at man fjerner begrænsninger for personer der har fået frataget deres retlige handleevne sådan at de også kan få lov at stemme

for at se på om nogle af de mennesker som i dag mister valgretten når de kommer under værgemål får mulighed for at komme til at stemme ved visse valg der er nogle begrænsninger i grundloven for så vidt angår folketingsvalg og folkeafstemninger grundlovens § ni og tyve nævner udtrykkeligt at man ikke har valgret

i grundloven er der også en forudsætning om

folkeafstemninger beslutningsforslaget vedrører både valgretten til kommunale og regionale råd europa parlamentet og folkeafstemninger da valgretten til folkeafstemninger som nævnt er begrænset i grundloven

må regeringen under alle omstændigheder afvise at ændre

lovgivningen for så vidt angår folkeafstemninger

på et tidspunkt kommer til at se mere generelt

det klart at så bliver spørgsmålet aktuelt igen for så vidt angår valgretten til kommunale og regionale råd og til europa parlamentet

er det en anden sag i økonomi og indenrigsministeriet har vi bedt justitsministeriet om at se på om man efter grundloven overhovedet kan give valgret til kommunale råd regionsråd og europa parlamentet til personer som er under værgemål efter værgemålslovens §

få opklaret om det overhovedet er muligt at ændre reglerne som forslagsstillerne foreslår det har justitsministeriet svaret ja til det er

muligt at ændre reglerne sådan som forslagsstillerne foreslår grunden til at regeringen så ikke alligevel på nuværende tidspunkt kan støtte beslutningsforslaget er at vi vurderer at en så principiel udvidelse af kredsen af stemmeberettigede skal besluttes på et oplyst grundlag

vil vi sætte en undersøgelse i gang blandt andet undersøge hvor mange personer efter værgemålslovens § seks der får frataget deres valgret og undersøgelsen skal også se på den tidsmæssige udstrækning af værgemålene endelig skal vi se på hvilke grupper af personer som får frataget deres retlige handleevne det er jo det som § seks handler om og hvad årsagerne er

alle som kommer under værgemål der ikke kan stemme det er nemlig værd at bemærke at de personer der i dag fratages deres valgret er personer som er frataget deres retlige handleevne det betyder at de ikke kan varetage deres egen økonomi og de fratages muligheden for at forpligte sig

hedder bipolær affektiv sindslidelse i et manisk øjeblik risikerer at sætte hele sin økonomi over styr

i kraft af deres sygdom

altså tale om en gruppe af mennesker som er meget forskellige hvor nogle måske fuldt ud vil være i stand til at stemme mens andre nok ikke vil være i stand til at stemme uanset om de måtte få valgret derfor er det vigtigt at få et bedre overblik over hvem det er

der i givet fald får valgret det er et grundlæggende spørgsmål hvem der har valgret i et demokratisk samfund ændringer skal ikke hastes igennem og det er der jo

set heller ikke nogen grund til fordi en sådan ændring tidligst vil få betydning ved kommunal og regionsrådsvalget i

vil vi undersøge en række spørgsmål nærmere inden vi tager endelig stilling til hvordan et sådant lovforslag kunne se ud

det skyldes at vi er tilhængere af at få så bred en enighed som muligt når det handler om demokratiets grundvilkår men på nuværende tidspunkt

beslutningsforslaget sætter gang i en undersøgelse og tager spørgsmålet op med de politiske partier når vi når lidt længere frem fordi vi jo har et tidsrum at handle i fordi det først

hvis først man skal lave lovgivning og den skal nå at træde kraft på en måde så så de mennesker som får valgretten også kan om man så må sige

skal gå en en begrænset tid så skal der heller ikke når vi når

er

alle personer under værgemål der mister

jeg vil bare godt lige kort opridse reglerne som de er nu mindreårige altså

disse børn og unge er umyndige og det betyder at de ikke kan forpligte sig selv økonomisk ved at indgå aftaler af nogen art og de kan heller ikke råde over deres formue de har altså ikke nogen retlig handleevne og derfor har de heller ikke stemmeret der findes også voksne mennesker som er under værgemål og det forudsætter at der er en række betingelser der skal være opfyldt personen skal for eksempel have en sindssygdom herunder

være psykisk udviklingshæmmet eller have en anden form for et alvorligt svækket psykisk helbred den største gruppe der kan få beskikket en værge er personer som lider af svær demens altså fremskreden senilitet og den næststørste gruppe udgøres af de psykisk udviklingshæmmede den tredjestørste gruppe omfatter personer som har fået en hjerneskade for eksempel efter en ulykke eller efter en hjerneblødning og den fjerdestørste gruppe er personer som lider af sindssygdomme som for eksempel skizofreni paranoia

psykose ifølge værgemålsloven skal værgemålet afpasses efter den pågældendes behov og må ikke være mere omfattende end nødvendigt værgemålet kan således begrænses til at angå økonomiske forhold herunder bestemte aktiver eller anliggender og det kan også begrænses til at angå personlige forhold herunder bestemte personlige anliggender personer der er under det almindelige værgemål er altså myndige og har stemmeret der findes derudover en særlig type indgribende værgemål hvor retten har vurderet at personen skal have frataget den retlige handleevne og skal umyndiggøres denne person har

det er altså kun personer under denne helt særlige type værgemål der er umyndiggjorte og derfor ikke kan stemme

det samme som at unge mennesker under atten år jo også er frataget den retlige handleevne og dermed er umyndige og altså heller ikke kan stemme i venstre er vi af den opfattelse at man ikke skal have stemmeret når man er umyndiggjort efter vores opfattelse kan man ligestille unge mennesker der er umyndige med voksne mennesker der er gjort umyndige i begge tilfælde bør man ikke have valgret og dermed heller ikke

gennem tiden både i i danmark og i andre lande været alle mulige mere eller mindre mystiske begrænsninger i hvem der havde ret til

formueforhold køn

vi taler om her det vi taler om her er personer som altså på grund af svær sygdom ikke er i stand til at tage vare på eget liv og derfor

eventuelt gå ind og se på en mere afgrænset kreds af personer der er under værgemål

dengang skulle man være mand og tredive år senere fik kvinder stemmeret senere fik man stemmeret ned til fem og tyve år

en og tyve år og i nitten otte og halvfjerds og frem skulle man kun være atten år

at deltage i demokratiet på den måde i danmark og det er egentlig sjovt at der altid er kommet den samme argumentation om at det kan folk nok ikke klare

fra visse sider i forhold til at udvide det folkestyre til flere grupper

der fortæller at når landene omkring os giver stemmeret til folk under værgemål under lignende paragraffer så

at de personer heller ikke kan forpligte sig til at råde over over egen formue

at det giver mening at tale om de grupper der historisk har været holdt uden for stemmeretten altså eksempelvis kvinder for at nævne et ganske godt eksempel her er der en saglig grund

at varetage en stemmeret og jeg mener i øvrigt også at det ville være at gøre dem

langt langt de fleste af dem altså slet ikke være

i hvis ikke vi kan blive enige om at der er

demokratiet og givet stemmeret

til folk under værgemål under tilsvarende paragraf

ikke mærkeligt at danmark skal have sådan en særstatus med at folk under værgemål ikke

mene at eksempelvis personer med en meget svær hjerneskade eller personer der er dybt

undtaget da det ikke er muligt ifølge grundloven

slå fast at socialdemokraterne har stor forståelse for forslaget fra sf vi socialdemokrater

taget en række initiativer for at nå det mål

senere komme ind på i forhold til det konkrete forslag

få belyst konsekvenserne og omfanget

vi kan tage endelig stilling vi finder det også vigtigt at der skabes den bredest mulige opbakning til forslaget hvis

derfor principielt positive over for

men må afvise det på nuværende tidspunkt indtil vi får det undersøgt nærmere som sagt deler socialdemokraterne intentionen i

om at styrke og udvikle vores demokrati af samme årsag har vi som ministeren har været inde på også siden

tiltag der har sikret øget tilgængelighed så flere får lettere og bedre adgang til at afgive

andet forbedret mulighederne for at stemme for personer med handicap og nedsat førlighed så denne gruppe bliver ligestillet

sikret større fleksibilitet og længere tid til at afgive sin stemme for vælgere der på grund af sygdom eller manglende førlighed afgiver deres stemme i hjemmet vi indførte i loven at enhver vælger kan brevstemme

uden at der stilles krav om at vælgerne skal være forhindret

og det forenkler processen så man ikke skal bruge tre fire frimærker hver gang der skal en gyldig vælgererklæring i hus regeringen har derfor taget en række initiativer som er med til at udvikle og styrke vores demokrati så vi vil også gerne

undersøge mulighederne for tildeling af stemmeret til borgere under værgemål men vi vil så kende konsekvenserne og omfanget først

fået fra justitsministeriet som jo har erklæret at

giver personer under den her form for værgemål stemmeret til kommunal regions og

bakker vi op om forslaget ministeren

i sin indledning vidt omkring og kom også ind på dem der i dag har stemmeret og det kommunalvalg vi havde for et halvt års tid siden

ud til vælgerne og lavede stemmesteder mange forskellige nye steder

aktivitetscentre jeg tror også

havde søgt om at få et valgsted på en mcdonalds restaurant jeg ved ikke om det blev gennemført men

ud til vælgerne nogle utraditionelle steder og vi kunne

valgdeltagelsen til kommunalvalget

hvorfor det skulle blandes ind i den debat vi har her i dag personligt synes jeg

at åbne op for valgsteder så mange forskellige steder jeg synes man skal opdrage folk i et demokrati til at komme til valgstedet på valgdagen eller

som de måske slet ikke har brug for men det var bare en bemærkning til det nu ministeren også kom ind på det her område men jeg synes i hvert fald at b syv og halvfems som sf

afvisning af at ændre loven og dermed jo heller ikke økonomi og indenrigsministeren så vi håber at det er muligt at overbevise økonomi og indenrigsministeren om noget andet men det håb er

blegnet en lille smule bortset fra det vil jeg gerne kvittere for at det jo ikke er nogen principiel afvisning vi har fra økonomi og indenrigsministerens

vedtager det her og går i gang med

fordi så vil man jo få opklaret og løst de ting

jeg synes at det det heller ikke er overbevisende når justitsministeren henviser til at udtalelser fra fns handicapkomité

er bindende og at man på den baggrund ikke ser nogen grund til at ændre værgemålsloven der er jo ikke noget der forhindrer os i at lytte til udtalelsen fra handicapkomiteen og forholde os til indholdet i hvad de siger det er jo faktisk tilladt folketinget at give borgerne bedre rettigheder end hvad der fremgår af diverse konventioner

kan gennemføres uden grundlovsændringer er det jo bare om

gang så vi støtter varmt det her

eget bedste og derfor har de også ret til at være medbestemmende om hvilket styre der skal være i det land de lever i fordi de bedst

hvad der er til deres eget bedste

nu har vi så med en gruppe borgere at gøre som har fået frataget deres stemmeret fordi de er blevet umyndiggjort fordi en domstol har sagt at de

hvad der er til deres eget bedste

og så vil man fra forslagsstillernes side alligevel give dem ret til at gå ned i en stemmeboks for der at sætte et kryds som har afgørende betydning for hvad der skal ske med andre folks liv de er blevet fradømt retten til at styre deres eget liv

at gå ned i stemmeboksen for det er jo det der sker nede i stemmeboksen der står man nede og stemmer på politikere som vil føre en

hvor meget skat man skal betale om det skal være tilladt at sige

en religiøs skikkelse er dum

udbetalt i kontanthjælp hvor stort underskuddet må være på de offentlige finanser om man skal i fængsel eller man kan nøjes med bøde hvis man har kørt en hundrede og tyve kilometer per time et sted hvor der kun må køres tres

vil man nu give folk ret til at bestemme over folk som man har fradømt retten til

misforståelse af demokratiets væsen her man kender jo ikke forudsætningerne for demokratiet når man

beslutningsforslag nemlig at man tiltror folk

i stand til at styre deres eget liv og derfor tiltror man dem at de er i stand til at vælge deres eget styre for disse mennesker er jo ikke i stand til at styre deres eget liv men så siger man sikkert

er lige meget det er bare to hundrede mennesker det betyder ikke noget

så tager man jo ikke demokratiet alvorligt

hvis tilgangen er den at man bare gerne vil give de der to hundrede mennesker en god oplevelse den dag

jo sympatisk men at man tænker at det er ligegyldigt for det samlede resultat og

tillade os det så tager man

ikke demokratiet alvorligt

er sig bevidst

hvad man har med at gøre så jeg synes

det er et meget dårligt forslag

nogle af de her mennesker er bare blevet frataget retten

det vi taler om hos nogle af de her grupper lad være med at få det til at lyde som om

de her mennesker på ingen måde kan tage vare på noget som helst i deres eget liv det er ikke tilfældet så vil jeg gerne have lov til at spørge om det er liberal alliances indstilling at man ikke tager vare på demokratiet i alle de lande omkring os hvor disse borgere på tilsvarende vis og under samme lovgivning har stemmeret tager de lande ikke vare

hellig besværgelse se hvor god jeg er se hvor ond de andre er

og den grundlov siger at man ikke har lov til at stemme ved folketingsvalg hvis man er umyndiggjort

vil sf påstå at den grundlov ikke er demokratisk

om adskillige gange vi skulle have en revision af den grundlov men jeg kan forstå at liberal alliance er fuldstændig på linje med de unge mennesker i

ikke må tale om synsvinkler det er det et syn betyder det

fald er blevet umyndiggjort

i forhold til deres økonomi og så kan ordføreren vel bekræfte at selv om man ikke lige kan styre sin økonomi det er der jo mange eksempler på at mennesker måske ikke kan så kan man jo godt være i stand til at forholde sig til

en domfældelse som handler om at man har vurderet at de her mennesker simpelt hen ikke kan finde ud af at leve deres liv på en måde som er til gavn for dem selv på grund af

at bekræfte at en del af de mennesker vi taler om er blevet umyndiggjort fordi de ikke kan styre deres egen økonomi det vurderer man at

og så er det bare jeg spørger igen

at sige at så er de ikke i stand til at tage vare på deres eget liv

skavanker sygdomme osv at de ikke er i stand til at tage vare på sig selv og så er det

man med det her forslag vil give dem ret til at stemme om

det skulle være så farligt eller uheldigt eller uhensigtsmæssigt at vi udvidede folkestyret til den her gruppe af borgere vi taler om

socialdemokratiet og dansk folkeparti

at stille sig forstående

inden for grundlovens rammer og i

lande vi normalt sammenligner os med egentlig ville

få del i folkestyret få del i demokratiet i hvert fald til lokale

regeringen vil kigge på det her fordi jeg synes det er så utrolig vigtigt i et moderne samfund som oven i købet drager i krig ude i verden for at udbrede tanken om demokrati og folkestyre at vi selv viser at vi hele tiden udvider rammerne for det folkestyre på en måde som er hensigtsmæssig i forhold til at så mange som muligt skal bidrage

lige præcis de her mennesker vi taler om i det her forslag udgør en fare hvis man spørger venstre og liberal alliance

det er jeg simpelt hen ikke enig i og jeg er så glad for at institut for menneskerettigheder har udgivet en rapport der fortæller at man med med stor fordel kan udvide demokratiet

og kommer hen og ser hvordan det fungerer

det er jo i virkeligheden at man ikke tager

den ene dag mener at unge mennesker på seksten år ikke

og den anden dag altså mener

hvis personen når vedkommende kommer ind i stemmeboksen eller får tilbudt stemmesedlen knap nok kan huske hvorfor stemmesedlen er foran vedkommende om det er en spiseseddel til en smørrebrødsrestaurant eller hvad det er fordi vedkommende jo er svært dement hvordan skal personen så hjælpes

selvfølgelig hvad havde herre ole birk olesen forestillet sig at handicappede mennesker i det her land og mennesker med funktionsnedsættelse ikke møder op til valghandlingen

i mange mange år og det vil være fuldstændig

får man den hjælp og gud ske tak og lov